af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om at ressortansvaret

herunder nordsøenheden med den til området hørende lovgivning overføres fra klima energi og bygningsministeren til erhvervs og vækstministeren

dag og jeg giver ordet

indgå en aftale om sas jeg håber selvfølgelig nu at der kan blive mere ro om

sas virksomhed der er ingen tvivl om

et stærkt sas er godt for danmark det er i det hele taget godt at vi kan bevare københavns lufthavn som et knudepunkt for forbindelser til hele verden og det er også en af grundene til at vi

på plads så vidt sas nu til en anden ting som også optager os meget i morgen tager jeg jo som bekendt til bruxelles for at deltage i det ekstraordinære eu topmøde om eus budget for to

også den her gang

side har vi tre hovedprioriteter for det første har vi gjort det krystalklart at vi insisterer på at der skal ske en korrektion af det danske eu bidrag en korrektion på en milliard kroner årligt på eu budgettets indtægtsside

for det andet arbejder regeringen sammen med en række andre lande for at eus udgifter skal holde sig inden for en samlet ramme

for det tredje vil vi fra dansk side arbejde for at der sker den størst mulige modernisering af eus budget sådan at vi prioriterer områder som forskning klima og uddannelse til sidst et par ord om de meldinger der over weekenden er kommet fra

venstre meldinger om danmarks konkurrenceevne og de offentlige udgifter det er jo emner som regeringen helt fra

og det er godt synes jeg at venstre nu melder sig på banen men jeg tror egentlig også der er rigtig mange som sidder tilbage med samme spørgsmål og det er hvorfor gjorde man ikke noget ved problemerne dengang man selv sad i ministerkontorerne

år efter år

som vi netop har indgået med enhedslisten har som bekendt en meget beskeden vækst i den offentlige sektor

år efter år giver ikke nogen mening regeringen har

det er at vi sigter efter en vækst i det offentlige forbrug på nul

er en stor vækst den er faktisk temmelig beskeden men målet er

en sund økonomi har mulighed for at finde penge til investeringer i mennesker sådan at vi også kan have en social balance og sådan at vi også via investeringer i mennesker

diskutere og som man kan spørge sig selv om er

til at træffe de svære beslutninger der skal til for at sikre den her nulvækst i den offentlige sektor år efter år efter år

ellen trane nørby kristian thulesen dahl christian juhl ole birk olesen lars barfoed jacob jensen

begge to minutters taletid og herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang

om hele danmarks konkurrenceevne når det handlede om at sikre

vi sad i regering dengang vi lavede stramme finanslove på baggrund af nationalbankens anbefalinger tilbage i to tusind og seks

en bekymring for en ophedning af økonomien foreslog socialdemokraterne med den nuværende statsminister i spidsen at bruge yderligere to milliard kroner

parallelt med at man også foreslog en lønpulje på fem milliard

fordi lønstigningerne i danmark

at komme og belære andre om at tage ansvar i tide

med hele det spørgsmål der er om at træffe svære beslutninger før

interessant at se at statsministerens finansminister i forbindelse med hele diskussionen om

meget kritiske situation var ude at sige og nu citerer jeg ordret det er hundrede procent socialdemokratisk politik at gå femten procent ned i løn i sas

man skulle lave reformer over en længere tid der var tale om at de ansatte i sas skulle gå femten procent ned i løn over en nat

ansatte for at forfølge det her ønske om hundrede procent socialdemokratisk politik over en nat at gå femten procent ned i løn synes statsministeren ikke selv det er rimelig paradoksalt at når det så handler om danmarks samlede konkurrenceevne så står socialdemokraterne

kritiserer alle andre i stedet for selv at være med til at tage ansvar

nok ikke helt enige om det er jo venstre der har

faldet og faldet uden at man reelt har gjort noget ved det det er også venstre som har haft vagten på et tidspunkt hvor det åbenbart har været utrolig vanskeligt at få budgetterne til at holde

masser af eksempler på at budgetterne bare er skredet år efter år

nu står vi så i en anden situation hvor regeringen har lagt meget vægt på et forsigtighedsprincip vi bruger ikke penge vi ikke har vi vil have at budgetterne skal holde og vi har også lagt os på en

satsning venstre er optaget af at danskerne generelt skal gå ned

gå i gang med en bredspektret indsats som skal sikre dansk konkurrenceevne

at vi har mulighed for at investere

sas over en nat skal gå femten procent ned i løn de eneste her i salen der taler om en lønnedgang

det er tankevækkende at statsministeren end ikke ønsker at kommentere

kritiske bemærkninger der ellers kommer fra socialdemokraterne om at det er komplet vanvittigt

det er usympatisk når vi andre siger at der er behov for reformer vi gennemførte i de sidste år vi sad i regering reformer som sikrede et ekstra arbejdsudbud på over ethundredetusind personer til sammenligning har statsministeren i det statsministeren har betegnet som et historisk reformår kun gennemført reformer der sikrede et ekstra arbejdsudbud på lige omkring tyvetusind personer i venstre har vi været der hver gang vi har taget ansvar hver gang

at fortsætte retorikken fra valgkampen hvor man lover ting som man ikke kan garantere kan blive til noget og derfor ville

fortsat kan bede skatteborgerne om at være med i et selskab som ikke giver overskud det mener jeg ikke man kan og det mener finansministeren heller ikke

det var derfor han

klandrer finansministeren

havde været hvis ikke alle de her aftaler var faldet på plads

følger udviklingen er dybt bekymrede for hvad der kunne være sket hvis der ikke var fundet en løsning den samme udvikling sker mange andre steder i vores samfund

vi gør noget i tide risikerer vi at stå i tolvte time ligesom sas og så bliver kuren hård

ansvarlige politikere som allerede nu afstemmer

eller er behov for at vi skaber arbejdspladser i det her samfund

arbejdspladser der vælger vi at sige tingene reelt som de er inden man står på randen af en konkurs fordi alternativet netop ville være

for dem der sidder inde ved forhandlingsbordet

det her så er det også forkert det minder lidt om at brokke sig bare for at at huske at brokke sig

og kløer for at vi i dag stadig har et sas

nej jeg er stolt af at vi har en finansminister som har kæmpet og gjort

der overhovedet var muligt for at vi i dag

at man får lyst til at tale om eu selvfølgelig fordi statsministeren skal til et vigtigt møde om budgettet jeg havde også som forberedelse til egentlig tænkt at det

vigtigt at spørge statsministeren om hjemmeservice fordi i fair løsning som statsministeren gik til valg på

ind for at hjemmeservice skulle blive og skulle udvides endda også til børnefamilierne

man lavet en finanslov for næste år hvor man afskaffer hjemmeservice

de pensionister som som får del i hjemmeserviceordningen i dag

fristende at spørge statsministeren om det

alligevel landet på efter at have tænkt over det de seneste timer at jeg gerne vil følge op på diskussionen om

jeg synes alligevel at der er noget så principielt skelsættende i det der er sket omkring sas

sas har stået i en meget vanskelig økonomisk situation

at efter at staten for bare et par år siden

det åbenbart ikke lykkedes for selskabets ledelse at få styr på tingene økonomien er stadig væk dårlig der skulle derfor ske noget

direktionen i sas så skal prøve at udmønte den her nye kurs

sas der går forhandlinger i gang med personaleorganisationerne i

som jo nok må siges at føle at de er trængt op mod en væg fordi de får at vide

ikke siger ja og skriver under nærmest i et mørkt lokale bare på den stiplede linje så går selskabet konkurs

der så rent faktisk sker i den virkelige verden er at personaleorganisationerne faktisk tager et kæmpe ansvar faktisk går ind og forhandler og er villige til at gå ned i løn er villige til at gå op i arbejdstid for at hjælpe sas igennem den økonomiske krise hvorfor synes statsministeren så ikke at det er sådan det skal foregå hvorfor finder statsministeren det naturligt at finansministeren så begynder at intervenere direkte i forhandlingslokalet

det kæmpe ansvar som de ansatte har løftet i den her situation vores opgave finansministerens opgave har været i et fuldstændig klart sprog så det ikke kunne misforstås på nogen måde at fortælle hvordan tingene hang sammen

form for misforståelse eller uklarhed om hvordan tingene hang sammen derfor synes jeg vi skal sige tak til finansministeren fordi han har arbejdet så grundigt med den her sag har arbejdet så hårdt med den her sag og også går ind og siger meget tydeligt at det

hvis vi ikke havde fået den aftale til at falde på plads

i mandags som den gjorde det var vigtigt at gå ud og signalere det her

med viden om

på københavns universitet i arbejdsmarkedsforhold har gjort sig til talsmand for nemlig at det der er foregået her er meget usædvanligt

at det som han siger er en grundlæggende regel

overenskomstforhandlinger er noget arbejdsmarkedets parter klarer selv det bygger på et princip om autonomi til parterne i processen så det er stærkt usædvanligt

om det her er et kursskifte for socialdemokraterne

nogle synspunkter osv men selve forhandlingerne var noget der foregik mellem to parter en arbejdsgiverside og en lønmodtagerside det var

skulle blande sig i hvis det er som det er i sas at det er meget vanskeligt med økonomien må de ansatte

kan ske nogle ting men de bruger jo så deres forhandlingskraft til at opnå nogle andre indrømmelser

at det er meget usædvanligt at en minister på den her måde så direkte intervenerer i sådan en forhandlingsproces

er aktionær i et selskab hvis overlevelse er truet

det der var sagen i den her situation

fuldstændig tydeligt hvordan tingene stod jeg ville aldrig have tilgivet mig selv hvis sas i dag ikke havde eksisteret og hvis finansministeren og jeg selv ikke meget tydeligt havde sagt også til de ansatte i selskabet hvad der egentlig var på spil så jeg mener det var finansministerens pligt at fortælle meget tydeligt hvad der var på spil i den her sag

blande sig i alle overenskomstforhandlinger fra nu af det her er et selskab hvor den danske stat er aktionær og hvor vi ved hvad der er på spil og

to tusind og tolv men vi har også en stor publikation

der fortæller om hvordan staten udøver sit ejerskab af de her selskaber er statsministeren enig med mig i

i tråd med de vejledninger som fremgår af det der hedder statslige aktieselskaber tilsyn

problemer så har statsministeren nu accepteret at ministrene går direkte ind og blander sig i forholdene inde i selskabet normalt er det jo sådan at det staten gør som aktionær

bestyrelse som så ansætter en direktion

har den daglige drift af selskabet her handler det om at aktionæren gå ind direkte i selve processen

også enig med mig i at det er det blandt andet fordi det heller ikke er i tråd med de vejledninger der fremgår af den publikation der handler om hvordan staten skal udøve sit ejerskab

det rigtig godt for jeg ville aldrig nogen sinde

tingene hang sammen jeg er ikke helt sikker på

rigtig forstår hvad der var på spil i løbet af weekenden det er sas og deres overlevelse vi taler om skulle vi have

fuldstændig klart sprog til de ansatte i sas nej selvfølgelig skal vi sige helt præcist hvordan tingene hænger sammen

for vores lufthavn for alle de arbejdspladser og for alle de mange mennesker der omgiver vores lufthavn og arbejder derude det er vigtige sager selvfølgelig skulle finansministeren fortælle de ansatte

enig med dem der mener at man ikke skal påvirke faglige forhandlinger det har været et godt princip i

mange år og skiftende socialdemokratiske regeringer har overholdt det princip jeg vil kun sige det til det at personalet i

dem der ved bedst hvordan situationen har været og derfor selvfølgelig agerer fuldt ansvarligt ud fra det og ikke lader sig påvirke af folk der ringer eller

jo gamle drevne folk der ved præcis

bedre end finansministeren hvordan situationen er

knap seks hundrede på listen nu der har søgt om akutjob der er desværre en skævhed i

der kan søge dem fordi nogle af dem kræver ret

det fortrinsvis er de højtuddannede der har en chance lige nu

jeg gerne høre statsministeren om hun er klar over hvor mange aftaler der er indgået en ting er jo hvad der står på listen men hvor mange aftaler er der indgået om

skal have et job i den her kampagne hvoraf de syv

selv skal skaffe det og de tolvtusinde og femhundrede har flere forskellige parter lovet

statsministeren så det går og

om hvor mange der har fået sig et job og ikke bare er kommet på

jeg er meget glad for at arbejdsgiverne i den her sag har taget så stort et ansvar for at være med til at løfte en stor opgave vi står i en ekstraordinær situation den tidligere regering har forringet dagpengeperioden og vi har gjort

kommer forrest i køen og får mulighed for at søge de her job der skal oprettes tolvtusinde

lovgivningen vedtaget i to uger af grunde som jeg aldrig kommer til at forstå valgte venstre at undlade at stemme den dag

en ting er at have mange job på listen

har fået sig et job sådan at vi ved

vil sige at hvis der er en branche for eksempel det offentlige eller

en særlig kampagne over for dem sådan at vi løbende tager kampagnen for jeg er bange for at hvis vi venter til maj juni

femhundrede job bliver oprettet

der kommer flere og flere stillinger jeg har ikke noget tal på hvor mange der rent faktisk har fået stillinger men jeg går ud fra eftersom det har kørt i to uger at mange stillinger er blevet slået op og at mange ansøgninger det går jeg ud fra jeg har ikke noget tal på hvor mange der så har underskrevet en kontrakt og står står med et job i hånden men vi overvåger det her nøje vi har en lige så stor interesse i at de mennesker som risikerer at falde ud af dagpengesystemet

og det er også derfor jeg er meget meget tilfreds med at arbejdsgiverne har sagt ja til det

jeg synes at vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan vi

områderne og at der er nogle af arbejdsgiverne der ikke tager fra så må vi prøve at inspirere dem til det eller hvis

de private det kunne også være de ufaglærte der slet ikke kommer ud og hvad skal vi så gøre

den danske model ville jo være rigtig god hvis

spille en rolle i den her kampagne jeg snakkede med en masse af dem i går på los

med til det men de har ikke ret mange muligheder

vi skal have en nødplan klart også hvis det går helt galt i løbet

faglige organisationer hvis de har noget at byde ind med og gerne bidrage til at løse den her opgave så

har haft lyst til at kritisere aftalen om akutjob ligesom man har kritiseret så mange andre ting frem for at sætte sig ned og sige

løser vi den her opgave

at både i finansministeriet og bestemt også i beskæftigelsesministeriet overvåger den her situation og man skal også nok presse på i de tilfælde hvor der mangler noget vi tager altid gerne imod gode råd fra enhedslisten om hvad vi kunne gøre bedre i den henseende men jeg vil godt sige meget tydeligt

liberal alliances glæde sagde vi vil ikke indføre nye skatter og afgifter der forhøjer omkostningerne det er mit budskab til jer og statsministeren fortsatte skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen det er et vigtigt rammevilkår

det glædede vi os over og vi gik til finanslovforhandlinger med regeringen i den tro at regeringen så ville gøre noget ved at danmark har verdens højeste skatter altså når man har en erkendelse af at skatter er et vigtigt rammevilkår og har stor betydning for danskernes og danske virksomheders konkurrenceevne så havde vi en forventning om at

gennemsnittet skattetrykket i danmark ligger tre

procentpoint over skattetrykket i sverige sverige som ellers har det næsthøjeste skattetryk i verden men da vi kom til de finanslovforhandlinger kunne vi konstatere at regeringen ikke ønskede at have skattetryk og konkurrenceevne med i forhandlingerne man ønskede ikke at det skulle være en væsentlig del af den nye finanslov

får det mig til at spørge statsministeren om det med at skattetrykket er et problem

det ikke også et problem i forhold til de skatter som allerede er

gør at danmark har verdens højeste skattetryk

er det virkelig nok i danmark der har verdens højeste skattetryk ikke at hæve skatterne yderligere bør man ikke også gøre noget ved det skattetryk vi allerede har og som er verdens højeste

ikke har nogen planer om nye generelle forhøjelser af afgifter og og skatter og det har vi

set heller ikke der er nogle ting vi gennemfører vi vil godt gennemføre fornuftige omlægninger af skatten et rigtig godt

som den tidligere regering indførte og de sukkerafgifter som vi selv har indført dem

der rigtig mange der var negativt indstillet over for

men vi er jo nødt til at finde finansieringen til at kunne afskaffe dem for ellers skaber man et hul i kassen så dem har vi afskaffet fordi det er den rigtige vej at gå

mange år vi har lettet skatten markant på almindelige lønmodtageres arbejdsindkomst

og det er også noget mange har efterspurgt i ganske mange år og noget som vi er utrolig stolte af igen skal man finde finansieringen for ellers skaber man et hul i kassen og

jeg tænker på finansloven for to tusind og tolv jeg tænker på energiaftalen og så videre så skatterne er steget i danmark i

jeg gerne vil vide om regeringen er villig til at prioritere lavere skat og bedre konkurrenceevne det er sådan at regeringen har en målsætning om at der hvert år skal bruges nul

hvis man var tilfreds med at have verdens største offentlige sektor som vi har i dag kunne de penge jo alternativt benyttes til at sænke

via lavere skatter for borgere og virksomheder og på den måde styrke konkurrenceevnen så ja lavere skat skal finansieres men det kan blandt andet finansieres ved at man ikke bruger endnu flere penge i den offentlige sektor sådan som regeringen har planer om hvad siger statsministeren til det

skatten én af mange faktorer når vi skal måle vores konkurrencekraft min pointe og den diskussion tror jeg vi kommer til at have

en stærk konkurrencekraft bare fordi man har nulvækst i den offentlige sektor

til at investere i infrastruktur

som også er en del af vores konkurrencekraft

i lande som vi sammenligner os med så alt det der om

skema der meget klart illustrerer

ved at sænke en række erhvervsrelaterede skatter

med lavere skat mit spørgsmål er hvorfor insisterer statsministeren og regeringen på at den offentlige sektor skal være større når vi ved at det står i konkurrence med

kan give de skattelettelser som gør at den private sektor

af den sidste uge er at venstre også har taget det synspunkt og nu mener at vi skal have nulvækst i den offentlige sektor i mange mange år må man forstå

procent vækst i den offentlige sektor hvorfor

også er en faktor når vi skal sikre en stærk konkurrencekraft i danmark skatten betyder noget selvfølgelig gør den det men det betyder også noget at danmark er

til at ofre de penge fordi vi tror at det på lang sigt styrker danmark hvis vi bliver dygtigere og klogere

venstre bar regeringsansvaret havde vi et godt samarbejde blandt andet socialdemokratiet om at håndtere de

har været et godt samarbejde mellem regeringen og

jeg kun har grund til at rose finansministeren for

det var helt klart nødvendigt at finansministeren bidrog med hvad han nu kunne for at sikre at vi fik den løsning som vi alle sammen har en interesse i

er en vigtig arbejdsplads men sas er også vigtig for lufthavnen som jo også er

det betyder alt for investeringsklimaet i danmark og for muligheden for at tiltrække arbejdspladser og bevare arbejdspladser i danmark så det er en god løsning men så synes jeg også at vi skal bruge

at konstatere at den jo er et symptom på at vi

enormt problem og en enorm udfordring

fordi vi ikke er konkurrencedygtige sas havde indrettet sig med et

luftfartsselskaber som de konkurrerer med og det er jo

ikke bliver etableret her der bør vi gøre en indsats og der har regeringen

intet perspektiv fra regeringens side

skabe flere arbejdspladser i danmark vi foreslog fra konservativ side

sammen skulle se på et langsigtet projekt der går ud på at styrke dansk konkurrenceevne

infrastrukturen og alle de andre ting som er

det understreger også at man har forstået

sas var i

mistede vi konkurrenceevne

en lille smule hult

år efter kommer tilbage og siger at nu har man svarene

har sat skatten ned for de almindelige lønmodtagere

efterspurgt ikke bare erhvervslivet men også

at alle skal gå femten procent ned i løn jeg mener i det hele taget at det er arbejdsmarkedets parter

at blande os i egentlige lønforhandlinger men vi skal skabe grundlag for at man på arbejdsmarkedet ikke gennemfører

men når det gælder

man skulle afskaffe efterlønnen for mange år siden da statsministeren

svigtede statsministeren jo det samarbejde blandt andet

og modarbejdede den tilbagetrækningsreform som nu blev gennemført

et vigtigt skridt som vi i det konservative folketparti havde arbejdet for i mange år men vi mangler at se at statsministeren sætter sig i spidsen for et projekt der drejer sig om at styrke den samlede konkurrenceevne i danmark og

det var før jeg blev formand for socialdemokraterne

gennemførte sammen med den tidligere regering

at vi har afskaffet de fedtafgifter som den tidligere regering selv

er at venstre og konservative

et spørgsmål

har et konkurrenceevneproblem i danmark og der kan det ikke nytte noget at vi bare bliver ved med at lave små justeringer vi bliver nødt til at gå videre ad det spor som hedder reformer vi bliver nødt til at indse at vi har indrettet

vi er nødt til at sikre at danske virksomheder er dygtigere end virksomheder i resten af verden så vi tjener flere penge i det her land end man gør i andre lande hvis vi vil blive ved med at være et af verdens rigeste lande derfor må vi bare erkende at det at vi har indrettet os med verdens største offentlige sektor at vi har indrettet os med verdens højeste skattetryk at vi har indrettet os på en måde så man i danske skoler jo i stigende grad sakker bagud i konkurrencen når man ser på hvad man lærer i andre lande og hvad man lærer i skolerne i danmark

at vi er nødt til at sætte bredt ind over for størrelsen af den offentlige sektor skattetrykket

indsats og se bort fra at der er nogle vaneforestillinger og at der

den måde vi har indrettet vores samfund på vi er nødt til at blive mere skarpe i konkurrencen med resten af verden hvis vi skal være et af de rigeste lande i verden og bevare vores velfærd

i danmark hvis vi skal have det velfærdssamfund som bestemt er meget udviklet i forhold til andre lande så må vi hele tiden sikre at vi er højproduktive

det betyder at vi skal være dygtigere end i andre lande det er

vi netop skal satse på at vi også fremadrettet har råd

at investere i mennesker

og regeringen har skaffet de penge fordi vi

så skal vi blive ved med at kunne investere i vores mindste medborgere skolebørnene og dem som skal have en videregående uddannelse det

at vi også fremadrettet kan have

sektor og dermed affødte skatter og afgifter som selvfølgelig skal betale for den størrelse som den

derfor er det interessant at vide hvad det så er

husker jeg før folketingsvalget i vk regeringens tid opererede med et niveau på omkring nul

blev det af ledende socialdemokrater og

blodbad på den offentlige sektor nu kan jeg så forstå når man ser på finansministerens udtalelser i forbindelse med finanslovaftalen som opererer med en udgiftsvækst på omkring nul procent for næste år at det er en god aftale som skaber fremgang og job til danskerne så da vi havde nul

udtryk for en massakre en udsultning et blodbad

jeg eller socialdemokratiske kolleger har anvendt

og derefter skulle tilbage på

år efter år efter år altså i et langt langt stræk fremadrettet

hvis man år efter år skal gøre det skal man ud at finde nogle besparelser i den offentlige sektor og man vil få meget vanskeligt ved at kunne investere i mennesker som jeg tror

skal sikre danmarks konkurrenceevne og vi jo grundlæggende uenige om

jeg håber at venstre vil huske på at selv om vi så har nulvækst i den offentlige sektor

udtryk for at man ville skulle skære ned

blodbad og alle de her ting som vi har hørt

men da vi lancerede en nul

at nu bliver vi nødt til for en stund

sige at nu lægger vi os på et udgiftsstop det var tre år og det var så udtryk for det

største overgreb på den offentlige sektor

man havde set i mands minde nu må jeg forstå vi er dog trods alt kommet to tredjedele af vejen

to år fra statsministerens side

forstå det sådan at forskellen mellem to år og tre år i et udgiftsstop

man har en god aftale eller man har en massakre på den offentlige sektor

har sagt jeg har ikke brugt de ord massakre eller blodbad

være andre har gjort det men jeg har ikke gjort det punkt 2

nemlig forstået at det var noget der skulle gælde i rigtig mange år fremadrettet at man ønskede nulvækst

at det kan lade sig gøre at lave en meget meget god finanslov hvor man har en meget beskeden vækst

er det vores mål at vi skal have en beskeden

skal til for at undgå massive besparelser have styr på økonomien og samtidig have mulighed for at kunne investere i mennesker

set skylder en forklaring på nu ikke mig der stiller spørgsmål men

er der skal spares i den offentlige sektor for at få råd

det vil også være interessant at få klargjort

politik som statsministeren har stået for og

tal det var sådan set sjovt nok det vi andre havde haft inden valget og som var blevet kaldt

massakre af den offentlige sektor det var det der var niveauet og det tilsluttede man sig så og nu laver man så en finanslovaftale for to tusind og tretten hvor man ikke rammer nul

for det første hvorfor den udvikling for det andet

meget velkommen til at være imod

sektor

snuptag forbedrer dansk konkurrenceevne

i mennesker investere i uddannelse investere i børnene og sikre at de er dygtige

at kunne gøre det ja der skal formentlig være i omegnen af de her nul procent i

muligheder for at investere

at hvis man arbejder på nulvækst i

skal man også være parat til at sige hvor

at få venstre til sådan ikke bare teoretisk men

uge hvor en sytten årig iraker som havde tvunget sin

til samleje hun var otte år af byretten i juli måned dømt til udvisning af danmark han ankede så sagen til landsretten og landsretten mente at han

af danmark til trods for at han kun havde været i danmark

statsministeren mener at der er rum

at vi strammer udvisningsreglerne når vi kan se at

han havde haft gennemtvunget samleje med sin

bør der ikke være nogen tvivl om at man selvfølgelig skal udvises af landet

at stramme udvisningsreglerne i den danske lovgivning

opfordre til at spørgsmålet stilles til justitsministeren

statsministeren vi kan så se at det er

en tradition der er ved at brede sig i regeringen det er jo lidt ærgerligt vi kan konstatere

den her regering har lempet udvisningsreglerne

indtil videre på det område fra regeringens side det gjorde man efter pres

at den lempelse af udvisningsreglerne som regeringen har gennemført har haft indflydelse på på den her sag for

ønsker at lempe udvisningsreglerne

mennesker der har begået grov kriminalitet

om statsministerens holdning bør vi ikke sikre at den

det

udvises før regeringsskiftet kan også udvises

jeg tror bare man skal have det

kommissionen det har været rigtig godt dokumenteret

i pressen i flere aviser sådan

forholder det sig der er stemt om det i folketingssalen og regeringen og enhedslisten har stemt en lempelse af udvisningsreglerne igennem sådan er det

mennesker der har begået meget alvorlig kriminalitet ikke bliver udvist af danmark

rum for at man strammer udvisningsreglerne i danmark så kan

om hvorvidt regeringen har lempet udvisningsreglerne eller ej når man fremsætter et lovforslag i folketingssalen og stemmer det igennem

se at der er plads til at vi strammer de danske udvisningsregler så mennesker der begår grov kriminalitet og tilmed har opholdt sig i danmark i kort tid bliver smidt ud

spørgsmål er til justitsministeren af herre jan e jørgensen

demonstrationer i sandholmlejren og cop15 og vil ministeren i den forbindelse redegøre for hvorfor ministeren gav

urigtige oplysninger da ministeren i et samråd i retsudvalget den ottende november to tusind og tolv sagde at politiets rytterisektion i københavn

under det nævnte samråd det ville i øvrigt ligge mig meget fjernt at gøre det som spørgeren formentlig erindrer

under samrådet som jeg har gjort i en række

fra retsudvalget at det ridende politi i københavn ikke har deltaget

er at københavns politi har oplyst at en sådan brug af politiheste for det første kræver en særlig træning af hestene og for det andet generelt vil være forbundet med risiko for at borgere så vel som rytter og hest øvrigt kommer til skade

så forstå at der efterfølgende er blevet sat spørgsmålstegn ved om det nu også er rigtigt fordi nogen kan huske at have set politihestene være til stede ved blandt andet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe og under fns

jeg i den forbindelse henvise til de nylige besvarelser af spørgsmål nummer to hundrede og syv og fyrre fra retsudvalget hvor der nøje er redegjort for at københavns politi i begrænset omfang har anvendt rytterisektionen i forbindelse med blandt andet fodboldkampe hvor den primært har været benyttet

afpatruljering af fælledparken og overvågning af parkeringsområder hvis situationen i forbindelse med fodboldkampe har udviklet sig til uroligheder har det ridende politi imidlertid trukket sig tilbage

og således ikke taget del i håndteringen af

urolighederne som det også fremgår af besvarelsen oplyser københavns politi desuden at rytterisektionen aldrig har været benyttet i forbindelse med potentielt voldelige demonstrationer sektionen har derimod ofte været anvendt som et supplement

det såkaldte mobile indsatskoncept det var også tilfældet under fns klimatopmøde hvor rytterisektionen blev benyttet til at afpatruljere de grønne områder ved bella center en opgave som på grund af hestenes fremkommelighed og rytternes gode udsyn lå godt til sektionen derudover har rytterisektionen ofte været anvendt som et supplement til sikkerheden ved kongelige arrangementer hvor der har været anvendt hestetrukken karet som

mener jeg altså ikke at der er noget som helst at udsætte på de oplysninger jeg gav under

konstatere at de oplysninger ministeren gav under samrådet ikke var særlig fyldestgørende for det

vi altså forstå at politihestene er blevet brugt i forbindelse med demonstrationer afvikling

en god overvågningsfunktion alene i i kraft af at hestene har en anden fremkommelighed

betjenten jo har et helt andet udsyn siddende oppe på sin hest men

på baggrund af de erfaringer der er fra udlandet overveje om man kunne udvide

beføjelser udvide dens træning sådan

også kunne sættes ind når der opstår decideret uroligheder

i hvert fald ifølge de oplysninger vi har fået man har haft stor succes med i

er enig med mig i at der ikke er afgivet urigtige oplysninger for så vidt angår spørgsmålet om

at beslutningen om at nedlægge det ridende politi i københavn er en ledelsesmæssig beslutning truffet af københavns politi som jeg også gav udtryk for under samrådet har jeg faktisk stor tillid til ledelsen i dansk politi

tror nu engang at de er de bedste til at træffe ledelsesmæssige beslutninger som er nødvendige nødvendige for til stadighed at sikre at politibetjeningen og indsatsen tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde

af arbejdet inden for de økonomiske rammer som vi som politikere stiller op for dem og selvfølgelig under behørige hensyn til

ofte kommer her fra folketinget blandt andet om en forstærket indsats mod blandt andet rocker og bandekriminalitet kriminaliteten i udsatte boligområder og også indbrudskriminaliteten

at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opretholde rytterisektionen

har jeg sådan set ikke yderligere bemærkninger til det siger derfor også sig selv at jeg ikke

har til hensigt at pålægge københavns politi at omgøre den beslutning der er truffet det kan dårligt komme som

for spørgeren at jeg svarer sådan det var fuldkommen det samme svar som spørgeren fik da vi sidst så hinanden om det her emne for to uger siden

niveau med en masse andre ledelsesmæssige beslutninger som

et spørgsmål der påkalder sig en bredere interesse end bare et spørgsmål om der nu skal køre så og så mange patruljevogne i den del af københavn og så og så mange patruljevogne i en anden del af københavn og at man skal opgradere

på det ene felt og nedgradere lidt på det andet felt kan ministeren slet ikke se at det her er et spørgsmål der påkalder sig en bredere interesse herunder en politisk interesse og at lige præcis det her spørgsmål kunne være et af de områder hvor ministeren kunne gå ind og fortælle københavns politi

har man altså været politisk tonedøv og det er måske forståeligt nok for det er jo ikke politikere det er jo netop politifolk og sige prøv at høre kære venner det er altså

en en beslutning i bliver nødt til at omgøre

det her rent snævert

forsvaret på et eller andet

mand med stjerner på skuldrene og traf beslutning om at nu nedlagde vi gardehusarerne eller nu nedlagde vi livgarden fordi

en rent militærfaglig synsvinkel

ville naturligvis være utænkeligt men når det

det er jeg sådan set helt tryg ved jeg ser ikke noget behov for at ændre

man kunne stille sig selv det spørgsmål hvorfor skal vi så overhovedet

det er det der er hele humlen i at man har en moderne politistyrke

de indsatser som ledelsen af politiet finder nødvendige blandt andet på baggrund af de økonomiske betingelser som vi her fra christiansborg og i forligskredse

udstikker for dansk politi så står politiet jo over for

bande rockerkriminalitet indbrudskriminalitet

snart sagt hver eneste måned i gennemsnit været debatter af den her karakter det skal politiet selvfølgelig også have mulighed for at sætte ind over for og prioritere samtidig med de

udøve deres arbejde jeg tillid til at de kan

de gør det godt jeg synes at ledelsen af politiet er god

er i stand til at finde svar på de udfordringer som vi som politikere beder dem

og som er uden for den her bygning når

noget imod rytterisektionen ved herre jan e jørgensen også

på under tre million kroner om året det skal ses i forhold til et budget for politiet på over otte milliard kroner om året det er altså en forsvindende lille del af

kan spare ved at nedlægge rytterisektionen man må næsten forstå justitsministeren sådan at politiet

bekæmpe rocker og bandekriminalitet

ikke patruljere på vesterbro nørrebro og christiania og hvad ved jeg hvis man også skal bruge ressourcer på et ridende politi det er forhåbentlig ikke så galt fat i

et beløb på under tre million kroner til at opretholde rytterisektionen som har en række politimæssige opgaver men jo også er med til at

politiet give politiet et venligt ansigt udadtil som også i turistmæssig henseende har betydning det er der ingen tvivl om som altså har nogle andre og større og bredere funktioner end det rent patruljeringsmæssige det rent politifaglige synes ministeren slet ikke det er trist bare en lille smule trist

i politiet som i andre organisationer omdisponeringer

i dansk politi det handler om at vi skal have et politi som er omstillingsparat og som har mulighederne for at sætte ind der hvor problemerne

til at løse de opgaver som vi fra folketingets side pålægger det også ved en opretholdelse af det ridende politi

om ministeren slet ingen holdninger har har ministeren slet ingen synspunkter på spørgsmålet ridende politi er ministeren fuldstændig bedøvende ligeglad så længe der er truffet

altså hvad mener ministeren selv synes ministeren måske bare et eller

beslutninger om omdisponeringer hver eneste dag i dansk politi

selvfølgelig fordi det er nødvendigt således at politiet er klar til at imødegå de udfordringer som de nu engang må stå over for

det kan lade sig gøre er at der er en god og dygtig ledelse af dansk politi som har frirummet

er udtryk for der er intet som helst at udsætte på

overhovedet ikke jeg anerkender til fulde deres indsats men er også af den opfattelse at der skal være rum og plads til at foretage dispositioner som skal foretages inden for den økonomiske ramme som

tak spørgsmålet er

godt bekendt med regeringens holdning til spørgsmålet om udvidelse af dna registeret idet vi så sent som i februar måned i år her i folketingssalen behandlede et beslutningsforslag nærmere bestemt det der hedder b syv og tyve fra

peter skaarup om selv samme spørgsmål under førstebehandlingen af beslutningsforslaget gav jeg udtryk for at regeringen ikke kan støtte et forslag om at udvide dna registrering herunder også tanken om et landsdækkende register og det er faktisk fortsat regeringens holdning til spørgsmålet

passende at det kan finde sted i forbindelse med det samråd

holdning jeg er da i dag blevet konfronteret med flere sager hvor

regeringspartierne havde en holdning på et tidspunkt og nu har en anden holdning købesex eksempelvis som man nu ikke længere vil

har udviklet sig på en utrolig positiv måde hvor det i starten var sådan at nogle nok var skeptiske over for

en politistat eller at det ville være ganske forfærdeligt at man havde et sådant register så har det jo udviklet sig både sikkerhedsmæssigt og også efterforskningsmæssigt til at være et fantastisk godt redskab for politiet

det er også lykkedes for politiet at opklare forskellige sager lige præcis ved hjælp af det så

vi er meget kede af i dansk folkeparti at et flertal i folketinget for

faktisk vedtog at beskære dna registeret nemlig på en måde hvor dem der er sigtet

efter ti år ikke længere optræder i dna registeret det havde været et godt værktøj for politiet trods alt at have dem med også men når jeg i dag vil spørge justitsministeren

vi har en berettiget forventning om som borgere at politiet opklarer kriminalitet så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre politiet gør et godt stykke arbejde på rigtig mange fronter

her i landet der ser det som meget positivt hvis politiet havde det dna register som de altså ikke har i dag

og det er helt fair og den kommer vi jo så til at tage igen når vi skal i samråd igen jeg vil bare sige

dna er et meget effektivt instrument også for politiet og det er jo også rigtigt nok som

god hjælp i opklaringsarbejdet men derfra

idé om et landsdækkende og permanent dna register er regeringen altså i

det jo bare fantastisk at samfundet kan

den personfarlige kriminalitet drabssager voldtægtssager vi har også en aktuel sag på fyn hvor politiet

de har dna materialet hos sig nu

kunne finde andre beviser

køre nogen polemik om at det har vi diskuteret før nu diskuterer vi det igen og ministeren har altså en chance for at sige ja

en gentagelse af den debat vi allerede har haft det her er jo et relativt principielt spørgsmål

vi synes at det her instrument dna allerede i dag er et ganske udmærket og ganske brugbart efterforskningsredskab for politiet og det skal

nogle afgrænsninger i forhold til lagringen

rigtigt nok redegjorde for og som et bredt flertal i folketinget har vedtaget uden om dansk

egentligt landsdækkende altomfattende dna registersystem

tror også ministeren udmærket godt ved at

det her forfærdelige som jeg lidt hører ministeren sige at man skulle stå i et register at hele befolkningen skulle stå der det forfærdelige er jo allerede situationen nu hvis hvis man skal bruge ministerens argumentation

vi står alle sammen i hvert fald børn der er født inden for de seneste år i det der hedder

sygeplejerske ind på fødeklinikken og

spædbørns hæl og så kommer

fra dansk folkepartis side er jo at vi omdanner det register vi har i dag til at være en del af dna registeret så det er altså ikke noget kæmpe

og dansk folkepartis øjne at man sagde ja til det så det

et meget effektivt efterforskningsredskab og det skal det blive ved med at være og det bruger

får vi som sagt mulighed for endnu en drøftelse af når

og symbolske straffe for pædofili der øger risikoen for at pædofile kører rundt i landet og kidnapper piger som de voldtager når de i stedet kunne sidde fængslet eller være medicinsk kastreret og i den sammenhæng forklare spørgeren hvorfor ministeren modarbejder disse foranstaltninger

forbrydelse som vi alle ved kan have meget alvorlige konsekvenser for ofret derfor

den her form for kriminalitet det bliver der også i dag politiet og anklagemyndigheden slår hårdt ned på seksuelt misbrug af børn det gør domstolene i øvrigt også det er derfor også helt forkert at sige at straffene for seksuelt misbrug af børn

sagde meget korte og symbolske de straffe der udmåles for grove

hører til de hårdeste straffe der overhovedet udmåles

forslag i folketinget der netop gik på at vi skulle have nogle højere

vi har også foreslået at man skulle sløjfe forældelsesfristen i

kunne betyde at man også kunne tage

efter vores vurdering modarbejdet forslagene og

såkaldt hårdere straffe som ministeren taler om der

justitsministeriets forskningskontors

september to tusind og elleve hvoraf det fremgår at

gennemsnit relativt korte fængselsstraffe

muligheder domstolene har

strafferammer gives der korte straffe det er sjældent

overhovedet ses at man bruger den øverste del

det er kritisk af to grunde dels er det krænkende for retsbevidstheden

gengangere altså dem der finder på at lave kriminalitet igen

de gøre efter en forholdsvis kort straf så ministeren må forklare

kunne orientere sig lidt i medierne og domsafsigelser på området i øvrigt så

har ret i at man bruger den høje ende af registeret hvis det var det ministeren gerne ville sige

gennemsnittet er jo meget sigende for

hvor strafniveauet ligger i to tusind og ni var det ifølge justitsministeriets eget forskningskontors rapport sådan at

af den paragraf der handler om samleje med børn under femten år og samleje med

den gennemsnitlige straf fem hundrede og ni og tyve dage det vil sige

det er jo sådan noget der gør at man bliver harm

fordi man siger at det er så forfærdeligt at det bør straffes meget mere markant er ministeren ikke

af politiet og anklagemyndigheden og

udmåles i de grove sager om

både mit og regeringens ønske om

at

ligger enkeltsager men man vil også kunne se at i de grove sager bliver der også

nogle år tilbage i

de her fem hundrede og ni og tyve dage som jeg går ud fra jeg tolker ministerens svar derhen ministeren er enig i ikke er lang tid at sidde fængslet på grund af

når det gælder lovgivningen og domstolenes

på et forholdsvis lavt niveau

spørge ministeren om en anden ting og det handler om

ministeren har jo selv og vi var sammen om det støttet

efter lægelig anvisning men nu forstår

og har udtalt sig til medierne på en måde

må komme i tvivl om

åbenbart ikke være med til at gennemføre

noget af en tilsnigelse at sige at regeringen slet ikke er opmærksom på det uagtet det faktum at det rent

står i den aftale som jeg stadig væk forundres over at dansk folkeparti valgte ikke at være med i fordi den ud over det her

om det kan have en positiv effekt på at nå målet om at folk ikke vender tilbage

jo indeholder usædvanlig mange andre gode initiativer indsatser mod rockere flere fængselspladser bedre arbejdsmiljø for de ansatte i kriminalforsorgen det er så lidt ud over spørgsmålet men min forundring over

og andre udenlandske arbejdstagere bidrager positivt til væksten og velstanden

ud i verden rundt i europa finder arbejde og kan forsørge sig selv og få

vi har danske virksomheder og dem har vi heldigvis en del af

i andre lande end danmark det er positivt og når det er positivt

det også positivt for andre lande at andre landes borgere og virksomheder også kan rejse ind i danmark jeg er grundlæggende tilhænger af et arbejdsmarked hvor der er mobilitet og hvor der er dynamik

det er helt rigtigt at vi som samfund derudover også drager nytte af at der kommer medarbejdere og virksomheder

at det at der kommer folk udefra og tager arbejde i danmark

velstanden og væksten i danmark

det ikke er noget positivt

det gør at danskere mister arbejde og så videre det

det faktuelle i det her er

at arbejdskraft og varer kan flytte sig frit over grænser

med til at øge velstanden selvfølgelig giver det nogle udfordringer men det øger velstanden og derfor er det noget vi skal prøve

fremme synes ministeren ikke at vi

det at der kommer lønmodtagere og virksomheder til danmark på mange måder er et gode så er der også den anden side af mønten der findes jo social dumping i det danske samfund der er piratkørsel på vores motorveje

har dårlige arbejdsforhold der er også mennesker der

som konsekvens så når man har et arbejdsmarked der er åbent er der nogle positive ting der er også nogle meget negative ting og jeg tror at det vil gavne os alle sammen hvis vi formår at have begge dimensioner derfor må vi ikke dæmonisere og mistænkeliggøre folk der kommer hertil men vi skal stå fast på at det skal foregå på en ordentlig måde

det skal foregå på en ordentlig måde

meget elastisk begreb

hvad er underbetaling er underbetaling det at en østarbejder der kommer hertil fuldstændig frivilligt indgår en frivillig kontrakt

aftale med en arbejdsgiver i danmark og sælger sin arbejdskraft til halvfems kroner i timen

med på at lovgivningen skal overholdes men vi har jo et arbejdsmarked hvor man ikke

en overenskomst vi har også et arbejdsmarked hvor virksomheder kan komme til danmark og de ansatte i virksomheden kan arbejde på overenskomster lavet i

ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked så er det ikke

arbejdsmiljøreglerne skal overholdes sikkerhedsreglerne skal overholdes hviletidsbestemmelserne skal overholdes ferielovgivningen skal overholdes for nu at nævne

man skal overholde den danske lovgivning og det er ok at vi er nogle der bliver forarget over det jeg forstår godt at der er mange både almindelige danskere og

fagligt aktive som forarges

hører om medarbejdere på rengøringsområdet der arbejder til fyrre

har været eksempler fremme på eller polske medarbejdere som arbejder hvor der ikke er et ordentligt arbejdsmiljø på byggepladsen

spørgsmål at jeg er helt på det rene med at selvfølgelig skal lovgivningen overholdes i danmark

en lavere løn end den som danske lønmodtagere får

optik

er med til at bidrage til væksten i danmark

lavet en rapport fra udvalget om modvirkning af social dumping hvori man skriver udenlandske virksomheder og arbejdstagere er velkomne i danmark og de yder et vigtigt bidrag til vækst og produktivitet i danmark når vi har en kæmpe udfordring med produktiviteten i danmark og det anerkender regeringen også er det så ikke rigtig rigtig vigtigt at der også kommer folk som kan konkurrere sætte lønningerne under konkurrence

når man køber arbejdskraft til en lavere løn stiger produktiviteten fordi man får den samme vare for en lavere løn det er

essensen i produktivitet til en lavere pris pris og produktivitet

konkurrenceevne og på vores produktivitet men at foreslå at løse de grundlæggende strukturelle problemer ved en systematisk import af lønmodtagere udefra der skal arbejde til en lavere løn end det der er fastsat i danske overenskomster er på ingen måde et ræsonnement jeg deler tværtom når vi ønsker at produktiviteten

ønsker vi at søge helt andre steder hen nemlig eksempelvis ved at få løftet

sådan at vi både i den offentlige og den private sektor arbejder klogere og så skal vi investere i fremtiden med forskning og innovation fordi vi skal kunne klare at opfinde de ideer som andre ikke kan

at gøre det til et spørgsmål om at importere arbejdskraft udefra der kan arbejde til lavere lønninger for at løse problemerne med produktivitet

for forsimplet og jeg vil gerne have lov til at understrege endnu en gang at når man arbejder på dansk jord skal det selvfølgelig også være under dansk lovgivning

hvordan vil ministeren forsvare den åbenlyse forskelsbehandling mellem ledige der opbruger retten til dagpenge før den første januar to tusind

og ledige der opbruger retten til dagpenge efter den første januar

i år vil man ikke kunne modtage kontanthjælp medmindre man er berettiget til det men ryger man ud af dagpengesystemet

vil man med den finanslovaftale som regeringen har indgået med enhedslisten uden videre kunne modtage kontanthjælp

at man følger en eller anden form for uddannelse det synes jeg er en urimelig forskelsbehandling og jeg forstår simpelt hen ikke hvordan regeringen overhovedet kan lægge ryg eller stemmer til en sådan forskelsbehandling

to grupper af ledige som jo er fuldstændig ens det er alene datoen der afgør om man kan få kontanthjælp

ikke gjorde det der er valgt en meget hård indfasning af dagpengereformen og det

os særlige udfordringer med antallet af udfaldstruede dagpengemodtagere i starten af to tusind og tretten det er jo sådan at hvis ens dagpengeret ophører

for langt hovedpartens vedkommende jo være tale om borgere der har været på dagpenge

to årig dagpengeperiode fordi den er forlænget midlertidigt med en halv år

første halvår af to tusind og tretten for langt langt de flestes vedkommende

det betyder at dem hvis dagpengeret ophører i slutningen af andet halvår af to tusind og tolv for manges vedkommende typisk vil have været på dagpenge i op mod fire år det er

være nemmere for ledige der bliver ledige

for ledige der bliver ledige efter første januar to tusind og tretten

ministeren konkluderer at jo længere tid man har været i dagpengesystemet desto nemmere er det at finde et job er det sådan

at på grund af den indfasning af dagpengereformen den tidligere regering valgte er

mange dagpengemodtagere der risikerer at deres dagpengeret ophører i første halvår af to tusind og tretten det ved spørgeren jo godt

af dagpengemodtagere der over ganske få måneder vil udgøre en meget større gruppe end udfaldstruede dagpengemodtagere normalt ville gøre

at komme i arbejde fordi man har gået på dagpenge i mange år det siger sig selv men der er en ekstraordinært stor gruppe i første halvår af og tretten og det er den gruppe vi forsøger

at den måde regeringen nu vælger at at tackle situationen på vil bidrage til yderligere at fastholde ledige i offentlig forsørgelse og jeg synes faktisk ikke at ministeren redegør særlig godt for den forskelsbehandling

der nu kommer til at finde sted altså en forskelsbehandling

som bliver ledige og ryger ud af dagpengesystemet der vil der være en forskel på kontanthjælp eller

i forsørgelsesgrundlag alt afhængigt af om man bliver ledig for eksempel den tyvende december to tusind og tolv eller man bliver ledig den første januar to tusind og tretten jeg forstår ganske enkelt ikke ministerens argumentation der skal retfærdiggøre at det her

januar det her har gøre med om ens dagpengeret ophører og det er jo to helt helt forskellige ting

nogen sammenligning altså vi har en gruppe af borgere der står i en ekstraordinært svær

ignorere man kan vælge at omgive kun af ord eller også kan man forsøge at handle derpå og det er det sidste vi vælger som regering

vi gerne give et ekstraordinært bidrag til at hjælpe de mennesker tilbage på arbejdsmarkedet det er det vi gør når vi laver en akutaftale der indeholder en intensiveret indsats i jobcentre og a kasser det er det vi gør når vi opretter akutjob og det er det vi gør med et ekstraordinært uddannelsestiltag

optaget af hvordan vi bistår de mennesker der står uden for arbejdsmarkedet med at komme tilbage på arbejdsmarkedet det er også derfor der er behov for

vi står i en ekstraordinær situation det er anerkendt fra stort set alle andre sider end venstres fagbevægelsen anerkender det arbejdsgiverne de offentlige

de arbejdsløse a kasserne vi som regering anerkender det det er stort set kun venstre der ikke anerkender at vi er i en ekstraordinært svær situation som ikke handler så meget om forkortelsen af dagpengeperioden men som handler om den valgte indfasning

er i fuldstændig identiske situationer altså at man ryger ud af dagpengesystemet den tyvende december to tusind og tolv

været i dagpengesystemet i en længere periode eller at man ryger ud af dagpengesystemet den første januar to tusind og tretten

eller eller hensyntagen til formue eller andet jeg synes det er en fuldstændig urimelig forskelsbehandling som jeg alene kan se begrundet i at ministeren altså af en eller anden mystisk grund tror at det er nemmere for folk som har været fire år i i dagpengesystemet at finde beskæftigelse

folk som har været to år i dagpengesystemet det er da det eneste der med nogenlunde rimelighed ville kunne retfærdiggøre en så voldsom forskelsbehandling

enogtredivete december to tusind og tolv så vil den jo skulle omfatte folk der har været på dagpenge i fire år

ikke tilhænger af jeg er ikke tilhænger af at

derefter overgår til en ydelse hvad enten det

socialdemokrat ikke tilhænger af jeg er heller ikke tilhænger af at man laver arbejdsmarkedsreformer uden at overveje konsekvenserne deraf det jeg synes står ret tydeligt er at da man forkortede dagpengeperioden gjorde man det

tage konkrete initiativer som bidrager til at de ledige får mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet men det som spørgsmålet her drejer sig om er jo den synes jeg fuldstændig urimelige forskelsbehandling som regeringen nu indfører sammen med enhedslisten jeg synes det er mærkeligt at en ledig der falder ud af dagpengesystemet

som er gift med en direktør og har en villa kan modtage trettentusinde og syvhundrede og toogtredive kroner i kontanthjælp i en halv år

hver måned når

falder ud af dagpengeperioden ved dagpengeperiodens udløb i to tusind og tretten hvorimod den som falder ud i december to tusind og tolv ikke kan modtage noget som helst det synes jeg altså er en fuldstændig urimelig forskelsbehandling så kan ministeren holde lange foredrag om indfasning af det nye dagpengesystem men det ændrer ikke ved

hvis man har været ledig i snart fire år her ved udgangen af to tusind og tolv

været berettiget til dagpenge i næsten fire år dem der er udfaldstruede efter

to tusind og tretten er jo den nye gruppe der kun har været berettiget til dagpenge i to år og så

en del der har fået en halvårig forlængelse oveni

det er borgere der står i samme situation tværtimod

for alvor har været tænkt over om der var nogle af dem der havde behov for en ekstra hånd til at komme tilbage på arbejdsmarkedet

ufaglærte

uddannelse dem giver vi muligheden for

en forskelsbehandling mellem personer som er i den samme situation nemlig personer som ryger ud af dagpengesystemet den ene gruppe har været i dagpengesystemet i en længere periode fordi dagpengereglerne var sådan den gruppe som

har været i dagpengesystemet i en kortere periode

antage at muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet alt andet lige burde være

fordi man har været kortere tid væk fra arbejdsmarkedet indsatsen bør da sættes ind over for dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet jeg synes det er en urimelig forskelsbehandling og jeg kan slet ikke forstå at en socialdemokratisk minister kan lægge

i stedet burde man jo tage en hel hel række af andre initiativer fastholde den to årige dagpengeperiode og så tage andre initiativer der bidrager til at de ledige får mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

for at bistå vores ledige med at komme i arbejde igen herunder at give for eksempel vores ufaglærte mulighed for at få et kompetenceløft men burde jo rette forargelsen et andet sted hen man burde måske snarere blive forarget over at der er mennesker

der har så svært ved at komme i arbejde at de risikerer at deres dagpengeret ophører uden at der er tænkt over hvordan

private arbejdsgivere om akutjob og nu giver vi muligheden for et uddannelsesløft med andre ord

hjælpe nogle mennesker der står i en svær situation det burde kunne forene også politiske modstandere i stedet for at

at vi har et stærkt civilsamfund

folkeoplysningslov i to tusind og elleve og jeg besluttede at den nu skulle have ro

at også det folkeoplysningsdialogforum der var nedsat af den tidligere regering skulle

aftalen er at vi i starten af næste år altså givetvis i marts april måned næste år vil holde en visionskonference om hvordan folkeoplysningen skal se ud fremadrettet altså en vision

det glæder jeg mig rigtig meget til for det

arbejde videre ud fra det gode afsæt der allerede eksisterer og så bare blive endnu bedre for det er så afgørende for et rigt kulturliv

måde vi forstår demokrati på i danmark

inden længe nemlig fra to tusind og femten

at kommunikere med de offentlige forhandlinger

ministeren er enig med mig i at folkeoplysningen på den måde giver

kan deltage aktivt i samfundsudviklingen og om ministeren er enig med mig i at folkeoplysningen

vi kan give vores borgere de redskaber og den viden der gør at de både er kritiske

en virkelig demokratisk vågen befolkning som altid

gøre de ældre it vante og

at bruge it redskaber et godt eksempel der er mange mange mange eksempler på hvordan den nye tid

flest kroner gav en

den kommune der gav det laveste tilskud var helt nede på

er især i udkantsområderne i danmark der gives de lave tilskud

egentlig forholdsvis alvorlig store forskel

være mere eller mindre enig i de prioriteringer som

intentioner om at gå ind og pålægge kommunerne et bestemt loft for hvor

de skal bruge men det der bare er vigtigt er

håber så på at de også har ambitioner på området

spørgeren om at jeg tager et initiativ

og som handler om hvordan vi snakker kulturlivet op i hele danmark på tværs af regionerne og får alle aktører til at arbejde sammen her kommer folkeoplysningen også ind som et stærkt element

fortsat er den nødvendige kommunikation

det passer rigtig godt til mit ministerium

er rigtig glad for at kulturministeriet fik folkeoplysningen tilbage

er vigtigt er at der er en god dialog mellem

de relevante øvrige ministerier

i egedalsvænge vedtager at afskaffe julen i et bestemt boligområde fastholder ministeren at danske traditioner herunder julen er til forhandling

videre fra sidste gang vi stod her i salen da

martin henriksen stillede mig spørgsmålet første gang

aldrig hørt om den konkrete sag

aldrig hørt om problemet med juletræet oppe i kokkedal derfor svarede jeg også meget principielt jeg jeg svarede at det ikke er er folketingets opgave at gå ind og ændre en beslutning der er blevet truffet på et lokalt

det det synspunkt har jeg stadig væk det skal folketinget faktisk ikke gå ind

er truffet på det her lokale niveau uagtet om man er enig i den eller ej

ændret sig det jeg gerne ville have sagt

havde vidst hvad sagen gik ud på da jeg fik stillet spørgsmålet

for dansk demokrati er at flertallet har respekt for mindretallet

den lokale bestyrelse til altid

i god dansk tradition kan sætte sig ned i ro og orden og træffe en beslutning som

afspejler det behov der er i lokalmiljøet jeg synes altid at flertallet skal have respekt for mindretallet uagtet hvilket niveau i det danske samfund

jeg var i gang med at afskaffe julen

i stand til at svare mere klart og

ministeren sagde sidste gang var jo at traditioner er til forhandling og jeg kan så forstå

nu hvor ministeren har haft lejlighed til at sætte sig ind i hvad sagen drejer sig om og

så står landets kulturminister jo og sender det signal både når han ikke ved hvad han taler om og

til landets befolkning og til de minoriteter vi har i danmark at vores traditioner er til forhandling der synes jeg da at man må sige at der er nogle ting som er en del af fundamentet

til forhandling altså vores demokrati er ikke til forhandling

vi fejrer vores kristne højtider i danmark er ikke til forhandling det står vi bomfast på der ville det være befriende hvis landets kulturminister kunne sende det klokkeklare signal

lokal demokratisk beslutning det er at i tyranniserer et lokalområde fordi i tilfældigvis har fået hvad der minder om et flertalsdiktatur kan

gå i biografen og man kunne ikke gå til andre kulturelle arrangementer by og land

traditioner er noget der lever

udvikler sig og det var det jeg mente da jeg sagde at traditioner er til forhandling det er altid noget der udvikler sig fra generation til generation

der gør traditioner stærke

det er en levende tradition og det

jo ikke tale om at en tradition er blevet udviklet

der tale om at man har afviklet en tradition det er noget andet

ikke at landets kulturminister ikke kan se det

at fejre julen på i det pågældende område de har vedtaget at man afskaffer julen

beboerområde i hvert fald i det offentlige rum og det synes jeg da er forfærdeligt

i stand til at se det kan ministeren ikke se at her afvikler man traditionerne man udvikler ikke

konkret i forhold til sagen oppe i kokkedal

at flertallet skal respektere mindretallet

det er en dårlig beslutning man har truffet men jeg vil ikke som medlem af folketinget og i det her tilfælde som minister gå ned at ændre en beslutning der er truffet på lokalt niveau

den måde vi har bygget samfundet op på og at vi respekterer niveauerne lokalt regionalt og nationalt derfor vil

har jeg også understreget igen i alt hvad jeg har sagt jeg synes det er en dårlig beslutning man

hvordan kan kulturministeren have den opfattelse at det der foregår i et boligområde er en udvikling af dansk kultur og af danske traditioner

altså kulturministeren må klokkeklart

i gang med at afvikle noget som rigtig rigtig mange i det her land sætter pris på som rigtig mange i det her land betragter som en fuldstændig naturlig del

at være dansk og i skal ikke afvikle det kære venner

ikke til forhandling vi forhandler ikke om vores traditioner vi står fast på vores traditioner kan landets kulturminister virkelig ikke engang få sig selv til at sige det

i kokkedal synes jeg at de skal holde den største og dejligste og kærligste julefest overhovedet uagtet hvad en lokal

eventuel dum beslutning i en bestyrelse skal på ingen måde forhindre gode borgere

at holde en god tradition i live

det ændrer ikke ved at jeg fastholder magtdelingen mellem det lokale regionale og

synes at det er et problem i dansk folkeparti

det dansk folkeparti der har et problem og ikke undertegnede

som første taler forhandlingen er åbnet

miljøministeren foreslår med l halvfjerds at der kommer et forbud mod anvendelse af plantegenetiske ressourcer der er erhvervet i strid med lovgivning om adgang til disse ressourcer i andre lande hvis jeg skal sige det på rigtig godt dansk

kan jeg starte med at sige at stort set samtlige kornsorter vi bruger i de vesteuropæiske lande i dag er

ved flodbredderne ved eufrat og tigris og så er de udviklet videre derfra det sker faktisk også i dag at man tager til eufrat og tigris og henter noget af det oprindelige genetiske materiale

er altså at tyrkerne så kan sige

de skal have lidt royalty af det hvis man er nede

giver lovforslaget også mulighed for at den danske minister på samme måde kan fastsætte regler for hvordan man kan hente planteressourcer genetiske ressourcer

som netop skal forhindre biopirateri hvor man altså kan hente og udnytte andre landes ressourcer uden tilladelse og uden en aftale om eventuel

naturligvis for at ulandes og andre landes indtægter fra egne ressourcer beskyttes bedst muligt og vi er for at store selskaber ikke kan udnytte fattige landes ressourcer til at udvikle for eksempel kosmetik og medicin uden en aftale så det er godt at der nu kommer de her regler som sikrer større retssikkerhed og gennemsigtighed i brugen af ressourcer

kontrol på det her område men man skal måske overveje om det også her er nødvendigt at give adgang til privat bolig uden en retskendelse det var måske lige

et ganske alvorligt problem i

hvor genetiske ressourcer i alle afskygninger dyr planter og alle mulige andre ting bliver bortført uden at ophavslandene får et økonomisk udbytte ud af det også kaldet udbyttedeling i det her lovforslag

går også glip af nogle indtægter og indtægter som reelt

til at beskytte de naturlige ressourcer der nu engang også er i landene hvad bliver de her genetiske ressourcer så brugt til

bioteknologi groft sagt i fra medicin til parfume derfor er det meget tilfredsstillende at der nu

og at der også sikres en dansk anmelderordning socialdemokratiet ser det her

som det ligger her og den bagvedliggende nagoyaprotokol som meget væsentlige skridt til at sikre at der i ulandene også bliver midler til at

beskytte den biodiversitet som der er rigtig mange der har kig på og desværre også rigtig mange der udnytter fuldstændig skånselsløst uden at der sikres midler der går den anden vej når man udnytter ressourcerne det kommer så til at ske med den her protokol og derfor kan vi varmt

også hilse fra det radikale venstre

sikrer at de lande der leverer

selvfølgelig også får en belønning

snakket om de royalties

man normalt betaler vi kender nogle af de store

bare skal have noget ganske almindeligt korn så skal de betale en stor sum for at få lov til

vi gøre ved at sikre de genetiske ressourcer så kan vi

nogle egenskaber i blandt andet korn

være medicin og den slags ting

en ransagning det er

er nogle steder hvor det også er nødvendigt

en afmålt dosis

er at den ikke gælder for grønland og færøerne vi kunne godt tænke os at få uddybet hvorfor

dyr på grønland som man selvfølgelig også skal beskytte

at forhindre biopirateri sf støtter lovforslaget fordi det vil medvirke til at forhindre at landes genetiske ressourcer hentes og udnyttes uden nødvendige tilladelser og uden at oprindelseslandet får andel i udbyttet udbyttet hedder det fra ressourcernes udnyttelse så sf vil også stemme for

genetiske ressourcer vi accepterer at

der indføres en anmeldelsesordning for indsamling af disse ressourcer fra vildtlevende arter så de kan spores og deres legale status kan dokumenteres i

advokatrådet er af den opfattelse at der kun bør gives myndigheder adgang til privat ejendom uden retskendelse i tilfælde hvor der er nærgående risiko for at formålet med tilsynet som de skriver på uoprettelig måde ellers ville forspildes

anden fin sondring her vi må ind og have fat i det er der flere der har noteret sig det kan ikke være sådan at vi hver eneste gang vi laver miljølovgivning herinde

om det det generelt vil være tilfældet her eller det kun er i meget specielle tilfælde ved jeg ikke

derfor også har en god forklaring på at han kom for sent

sige at vi synes det her lovforslag er et rigtig godt og fornuftigt lovforslag som vi gerne vil støtte vi synes det er vigtigt at man på den her måde tager hensyn til de genetiske ressourcer der findes i

fattige del af verden vi bemærkede at

man gennemfører det her som sådan en ensidig foranstaltning hvor danmark tilkendegiver at

vil undlade

sådan import selv om det sker i

til lande der måske ikke har tilsluttet sig det men set på baggrund af hvordan de internationale forhold er her synes vi det er rigtig godt og fornuftigt

at alle er kommet og jeg vil også meget gerne begynde med at takke ordførerne for den

meget positive modtagelse af og opbakning

det blive nemmere at forhindre biopirateri hvor landes genetiske ressourcer altså dyrearter og plantearter og andre ting bliver hentet og udnyttet uden at man har en tilladelse og uden at man ligesom deler fortjenesten med de lande man henter tingene

det vil for eksempel betyde at ulande sikrer sig indtægter når store selskaber bruger landenes natur til at udvikle for eksempel medicin og kosmetik det kunne være en enzymvirksomhed der anvender mikroorganismer indsamlet i afrika til at udvikle nye enzymer til fremstilling af

eksempel biobrændstoffer

men også fordi det skaber midler til at bevare de rige naturressourcer der findes i de lande som nok er fattige men som har ansvaret for en meget rig natur det er altså det at man sikrer at der

mange mange muligheder for udvikling

der er knyttet til naturen så er det jo en rigtig win win situation lovforslaget indeholder de regler der er nødvendige for at danmark kan ratificere nagoyaprotokollen som er med til at gøre ulandene bedre rustet til at opnå aftaler om en retfærdig fordeling af udbyttet fra de genetiske ressourcer vi skal have klare og gennemskuelige regler på området det fremmer retssikkerheden for alle parter og medvirker dermed til at åbne for adgangen til de genetiske ressourcer

jo være virksomheder der kan være bange for at blive beskyldt for tyveri hvis det har været svært at få en aftale med det land hvor man gerne vil gå ind og

og det kunne være meget skadeligt for

hvis det blev til en stor historie

der er rigtig mange virksomheder der er glade for nagoyaprotokollen lovforslaget skal sikre at leverandørlandenes krav om deling af udbyttet ved brugen af de genetiske ressourcer også kan opretholdes når ressourcerne forlader leverandørlandet derfor indeholder forslaget et forbud mod at anvende genetiske ressourcer der er erhvervet i strid med leverandørlandets regler danmark har været førende i eu forhandlingerne

nagoyaprotokollen og under det danske eu formandskab har det været en prioritet for regeringen at medvirke til en hurtig og effektiv gennemførelse af protokollen det her lovforslag

er et led i den strategi og jeg har også arbejdet for en hurtig eu ratifikation af protokollen der er nu fremsat forslag til en eu forordning om gennemførelse af protokollen på fællesskabplan og lovforslaget giver mulighed for at gennemføre forordningsforslaget i dansk ret idet jeg takker for den velvillige modtagelse af lovforslaget glæder jeg mig til samarbejdet med udvalget i det videre arbejde med

ændring af lov om kort og matrikelstyrelsen

der har til formål at anvende digitalisering og it aktivt til at modernisere og effektivisere opgavevaretagelsen i denne sektor

at kort og matrikelstyrelsen kan stille de såkaldte grunddata frit til rådighed for andre både andre offentlige myndigheder virksomheder og borgere som herefter slipper for at betale for anvendelse af disse data samtidig skal lovforslaget medvirke til at lette anvendelsen af grunddata således at den offentlige forvaltning anvender samme data som grundlag for administrationen hele vejen rundt aftalen mellem regeringen og kl om grunddata skal også medføre at arbejdsgange og processer i den offentlige forvaltning

lettes og det kunne måske oven i købet betyde besparelser det lyder jo rigtig godt også erhvervslivets administrative byrder skal lettes ved at samme data anvendes hele vejen rundt i den offentlige forvaltning således at kommunikationen mellem

altid er omfattet af aftalen det udgør således på den måde en del af en ensartet infrastruktur

ligger betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at få den her ensartethed i de anvendte data

skulle det her lovforslag gerne frigøre ressourcer lette administration og ikke mindst mindske bureaukratiet i det privates kontakt med det offentlige det alt sammen noget som vi i venstre kan støtte

selvfølgelig også lidt opmærksomme på det der står i høringssvarene om private og er også optaget af at der stadig væk vil

kan få fine produkter og kan videreudvikle på de frittilgængelige produkter så generelt

af lovforslaget vi har dog behov for at spørge lidt mere uddybende ind til hvad det her kan få af betydning for fremtidig innovation og konkurrenceevne på området altså vil innovation og forskning på det her område stadig

det kommercielle marked eller kan det

man mener at det offentlige kan have behov for og vil og vil købe det tager vi under udvalgsarbejdet

vi ved at der er problemer med hvor hurtigt man får lavet søopmålinger i de grønlandske farvande og jeg skal blot spørge her om denne

vi kan se at grønland er er fritaget men den samlede finansiering er måske truet

om ministeren har gjort sig overvejelser om frigørelse

store passagerskibes sejlads i grønlandske farvande håber jeg at alt hvad der overhovedet kan frigøres for at sikre den store

således at man ikke har været ansvarspådragende ved at tilbageholde noget som kan være årsag til en ulykke i de grønlandske farvande

det er et meget vigtigt skridt i digitaliseringsstrategien og

det betyder jo at kort og matrikelstyrelsens grunddata kan udveksles frit mellem myndigheder borgere og virksomheder det vil give nye muligheder og det fremgår også af

som jeg ser det som socialdemokratiet ser det

det her forslag rent faktisk kunne være med til at skabe vækst og udvikling

i det her tilfælde mange kommuner for både omkostninger og administration og ikke alene er det virksomheder og den offentlige sektor der får glæde af det her

får også glæde af at kunne bruge det her det vil give nogle spændende nye digitale muligheder

den teknologiske fantasi som vi har i dag

sted ikke helt kan regne ud hvordan vil være om ganske få år

kommer der nogle nye muligheder ud af det forslaget som vi ser det vil også være med til at skabe mere gennemsigtighed og bedre service for borgerne da alle myndigheder

støtter varmt det her forslag da det jo i en eller anden grad vil demokratisere de grunddata som er udvalgte det vil sige matrikelkort topografiske kort grundlæggende landkortdata og danmarks højdemodel det giver gevinster for borgerne det giver gevinster for virksomhederne og det giver gevinster for den offentlige sektor gevinster som er fuldstændig altafgørende for danmarks fortsatte digitale udvikling så vi støtter selvfølgelig varmt forslaget og jeg skulle også hilse fra det radikale venstre og sige at det gør de også

den enkelte borger er jo at man får nogle grunddata

af muligheder i det her område er der måske

oplysninger man har i det offentlige system egentlig de samme det er jo vigtigt for for alle parter

at man ligesom får nogle andre til at være medspillere hvis man man skal have nogle nye data ind

også nævnt i forslaget her at blandt andet dansk cyklist forbund

gerne ministeren med at få det her igennem udvalget

kan sige at vi går den digitale vej vi kender det fra digitale tinglysning det fik ikke nogen nem start men det er da kommet i gang

som en meget naturlig ting at kort og matrikelstyrelsens grunddata bliver stillet til rådighed

det omgivende samfund både offentlige myndigheder og

finde på nogle argumenter imod det her lovforslag

lovforslag det er et lovforslag hvis udgangspunkt er at hvis man giver borgere og virksomheder adgang til den information de data og den viden

udvikling og forbedring

får adgang til nogle informationer som de måske ellers skulle betale for i dyre domme

gør de også ud fra det grundprincip at de informationer der på den måde er opsamlet og findes i den offentlige sektor selvfølgelig er vores allesammens

lovforslag der ligger her og det viser at der også

det synes jeg da at vi skal være meget meget glade for der er både det element der handler om borgernes bedre muligheder

handler om at det her alt andet lige giver bedre og nemmere mulighed for borgerne

kommunikere med den offentlige sektor når de har brug for det

del af verden på en måde som også

udtryk for en meget god og fornuftig tilgang til den

erhvervspolitiske dimension at man ligesom siger

og som står til rådighed for både erhvervsliv og borgere uden at man betaler

ville være dejligt hvis det var et synspunkt der måske kunne brede sig til andre områder

vi opfatter jo ofte det at noget stilles til rådighed for borgerne eller virksomhederne uden at de betaler for det som sådan en slags uskik

skal gøres op med fordi det er vigtigt at der er brugerbetaling sådan at man kommer til at betale det det koster her går vi så den modsatte vej og vi gør det

fuldstændig enighed mellem de politiske partier tror jeg nok vil jo vise sig om enigheden er total og det synes jeg faktisk er rigtig godt og rigtig

det her lovforslag på den måde kan markere

der får lidt forringede vilkår

ved at gøre det kan sikre at borgerne i det her land får bedre vilkår får bedre

at få information får bedre mulighed for at

har haft ordet helt klart støtter

som her kan lykkes med at få implementeret en digital

som grundlag for sagsbehandling på tværs af myndigheder

kompliceret opgave men det er også nødvendigt hvis vi skal

en lille bekymring kan dog ligge i at

kunne være interessant at få belyst hvor mange det vil

men jeg jeg noterer mig da også med tilfredshed at kort og matrikelstyrelsen fortsat udbyder opgaverne

de private får noget at lave på det her

per clausen siger at vi jo egentlig har en model for hvordan vi kan skabe udvikling generelt

også private virksomheder så

fantastisk hvis vi kan slutte med sådan en enighed her jeg tror heller ikke at debatten vil vare ret meget længere

længe før ministeren skal have ordet

fællesoffentlige digitalisering

der ligger rigtig mange spændende og positive elementer

vi hæfter os meget ved de gevinster som bliver fremhævet i forslaget når man

stiller forskellige former for grunddata

det er nogle positive gevinster som

vi er positivt indstillet over for det her lovforslag

have drøftet i udvalget de henvendelser der er kommet blandt andet fra en aktør som mener at der er nogle konkurrencemæssige spørgsmål omkring det her det synes vi er væsentligt at vi får får diskuteret godt og grundigt igennem

vi sikrer os at det vi gør med det her lovforslag er fuldstændig efter bogen så det vi kan sige umiddelbart fra konservativ side er

kan støtte lovforslaget men gerne lige vil drøfte de henvendelser der er kommet så vil jeg lige i

det forrige lovforslag undskylde at jeg ikke nåede op på talerstolen men

hen ikke rent fysisk nå over i folketingssalen men jeg vil blot sige fra det konservative folkepartis side at det kan vi støtte

af de lovforslag jeg er rigtig rigtig glad for at fremlægge og meget stolt over fordi det sådan set giver

en gevinst for rigtig mange mennesker for det første

at give de her offentlige data fri noget der kan bruges meget aktivt i processen med at få moderniseret den offentlige sektor det kan bruges til at udvikle bedre ydelser til borgerne

helt konkret gør lovforslaget det muligt at vi kan stille geografiske grunddata grunddata på kort og matrikelstyrelsens område frit til rådighed for alle grunddata om for eksempel personer virksomheder ejendomme og geografi bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor grunddata er et vigtigt element i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og elleve til femten hvor regeringen og kl har aftalt at grunddata skal være fælles digitalt grundlag for myndighedernes forvaltning derfor skal grunddata stilles til rådighed for alle så de blandt andet kan indgå i den digitale kommunikation mellem myndigheder borgere og virksomheder stadig flere opgaver bliver nemlig løst digitalt på tværs af enheder forvaltninger og sektorer og de geografiske grunddata er helt centrale fordi rigtig mange problemstillinger

bliver sagsbehandlingen mere effektiv og præcis i byggesager i forbindelse med ansøgning om husdyrgodkendelser og i høringer om miljøsager når borgere og virksomheder har adgang til præcis de samme geografiske grunddata som myndighederne bruger sagsbehandlingen bliver enklere for borgere og virksomheder den digitale dialog går hurtigere og vi får skabt større gennemsigtighed i forvaltningen

frie geografiske grunddata vil samtidig give den private sektor helt nye muligheder for forretningsudvikling

der samler informationer om en ejendoms belåning vurdering servitutter energimærke og risiko for oversvømmelse det vil kunne bruges af huskøbere banker forsikringsselskaber og ejendomsmæglere kombinationen af frie data og virksomhedernes kreativitet kan skabe nye produkter og nye virksomheder også nogle som jeg tror vi dårligt kan forestille os på nuværende tidspunkt

vi kunne se en udvikling af nye apps til det stigende smartphonemarked med for eksempel gps modtagere

en løsning der kan give overblik over hvor den nærmeste parkeringsplads er som borgere får vi adgang til en række informationer som vi kan bruge i vores fritid det bliver allerede efterspurgt af orienteringsløbere spejdere og slægtsforskere som gerne vil have hurtigere og lettere adgang til den skattekiste af geografiske informationer som findes hos kort og matrikelstyrelsen og i parentes sagt

er rigtig glade for at få et folkeligt element

så det at de lige pludselig virkelig får fat i folkeligheden jeg sikker på at en af mine styrelser er utrolig glad for

en bys eller et sogns fysiske udvikling gennem de sidste

store samfundsmæssige gevinster ved at stille offentlige data frit til rådighed data som skatteborgerne jo har været med til at betale for én gang gevinsten i den private sektor ved at stille kort og matrikelstyrelsens geografiske grunddata frit til rådighed skønnes inden for en kortere årrække at være op mod hundrede million kroner om året hertil kommer de effektiviseringer som

fuldt indfaset i to tusind og tyve

kunne begrænse forretningen for nogle private leverandører af kortdata til det

at forslaget kan betyde at nogle få kortproducenters indtjening begrænses men som sagt er der store samfundsmæssige fordele ved at stille de geografiske grunddata fri og de fordele vil være langt større end det mulige tab hos enkelte private leverandører for mig vejer gevinsten for de mange for samfundet for alle de mange virksomheder og for myndighederne altså tungere end ulemperne for de ganske få vi kan ikke vende ryggen til udviklingen og undlade at udnytte det potentiale som digitalisering og ny teknologi giver giver os for at modernisere og for vækst vi bygger jo

en gang imellem går ud over færgeruter jeg

en række virksomheder hilser initiativet særdeles velkommen og ser store muligheder for at den private sektor kan videreforædle de frie geografiske grunddata og udvikle nye digitale produkter initiativet med frie grunddata er i øvrigt helt i tråd med den internationale udvikling hvor stadig flere lande sætter data fri inden for de seneste år har england holland og finland således således givet deres offentlige landkortdata fri jeg vil slutte med at understrege at frie grunddata vil gavne både den offentlige sektors effektivitet og innovationen og værdiskabelsen i hele samfundet og på

en meget meget lille del i forhold til de penge vi bruger til at

betale for produktionen af søkort så altså de kort vi betaler for én gang i danmark kommer det danske samfund danske virksomheder og danske myndigheder til gode

få søkortene oppe i grønland så på den måde er der

de internationale kort for søområdet er dem der bruger

ved jo alle sammen at opgaven er enorm så det er virkelig et sted hvor jeg foreslår at

til at få lavet endnu flere kort med de ord ønsker jeg en god viderebehandling af forslaget og ser frem til en rigtig god dialog

betragter jeg dette som vedtaget det er

tusind og tolv klokken ti jeg henviser til den dagsorden